energi forsynings og klimaministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig energipolitisk redegørelse totusinde og sekstende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

to tusind og seksten jeg skal meddele at det under punkt to opførte beslutningsforslag nummer b en hundrede og seks og halvtreds af lisbeth bech poulsen

med flere udgår af dagsordenen efter ønske fra forslagsstillerne jeg skal meddele at de af pia adelsteen under nummer ti og elleve opførte spørgsmål til miljø og fødevareministeren spørgsmål nummer s

arbejde mere og så danske virksomheder får nemmere ved at rekruttere og fastholde også vellønnede medarbejdere regeringen vil indkalde til forhandlinger om en jobreform efter sommerferien samlet set vil jobreformen øge gevinsten ved at arbejde det vil få flere i beskæftigelse

øget arbejdsudbud og det betyder færre udgifter til overførselsindkomster flere skatteindtægter

om ørerne på finansministeren med trusler

som den ene dag ikke ser at der er nogen grund til at lave nogen som helst skattelettelser og den næste dag har svært ved at forestille sig at topskattelettelser overhovedet kan komme på tale

så er der liberal alliance som hver og hver anden dag truer med

kommer skattelettelser altså lettelser på den sidst tjente krone i toppen

vi stiller det her spørgsmål er jo at den situation som danmark er i lige i øjeblikket

meget alvorlig situation regeringen fremlagde i går et konvergensprogram hvor

grundlag og har styr på den økonomiske politik derfor er spørgsmålet bare når man ser på regeringen og

man kan regne med det største borgerlige parti i blokken siger den ene dag at der ikke kommer nogen skattereform

finansministeren svarer ikke rigtig på spørgsmålet

en sikker hånd på rattet for danmark

har regeringen en ambition om at sænke skatten på den sidst tjente krone med fem procentpoint så flere vil arbejde mere og så danske

synes det var naturligt

at tale om lettelser af bundskatten og i bunden af systemet det vi spørger om er de ambitioner man har om at skatten på den sidst tjente krone skal

man må jo forstå at de ambitioner

topskattelettelser som vi diskuterede før har han svært ved

vi så været igennem en spørgerunde hvor vi forsøgte at

man læser regeringsgrundlaget og har fulgt lidt med i kan man sige

anders samuelsen liberal alliances politiske leder

i de forhandlinger og for ham handlede det jo om at

jeg tror bare at det for alle

den økonomiske politik derfor er spørgsmålet

hvad mener man om at man øjensynlig ikke kan finde et flertal for det

nemlig at skatten på sidst tjente krone skal sænkes med fem procent

snakkede lidt med kristian thulesen dahl for

få afdækket hvad det handler om med hensyn til selve proceduren

begrundelsen for at socialdemokraterne ikke vil lette skatten for almindelige hårdtarbejdende danskere med lave indkomster

topskat det er jo nogle af de ting jeg prøver

er da rigtig relevant når vi skal indkalde til forhandlinger hvis jeg skal

arbejde for skattelettelser men det er måske kun selskabsskatten morten bødskov vil lette jeg vil også

købe en porsche eksempelvis få firehundredetusind kroner i afgiftslettelse det er bare det vi spørger om jeg forstår at det er det som finansministeren virkelig brænder for og jeg er jo glad for at se at alt det som folk har talt om at finansministeren skulle være på vej til at gå af og alt mulig andet er der slet ikke noget som

han sprudler jo af energi når han taler om skattelettelser til de rigeste

er imod og liberal alliance truer med

når det er sagt vil jeg gerne understrege at adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en væsentlig forudsætning for vækst og et danmark i balance regeringen ser derfor positivt på alle initiativer som sigter mod at understøtte forsyningen af viden og uddannet arbejdskraft til virksomheder i hele landet det er naturligvis samtidig en forudsætning at de uddannelser der udbydes har høj kvalitet baseret på solide faglige miljøer det tror jeg også virksomhederne anser for at være væsentligt et danmark i bedre balance er ikke et danmark hvor vi går på kompromis med grundlaget for gode uddannelser eller slækker på kravene til forskningen det gælder for kalundborg og for lolland falster såvel som

resten af landet vækstskabelse handler blandt andet om at bygge bro mellem uddannelsesinstitutioner faglige vidensinstitutioner og

derfor har regeringen fået indføjet konkrete forpligtende målsætninger for de regionale videnssamarbejder i udviklingskontrakterne med de videregående uddannelsesinstitutioner derudover

har vi et meget fint netværk af velfungerende erhvervsklynger danmarks klyngeforum har netop offentliggjort en ny strategi som skal bidrage til at klyngerne fungerer endnu mere effektivt som brobyggere mellem forskning og virksomheder over hele landet

må jo gå ud fra at hvis man laver en ansøgning om

en videregående uddannelse som understøtter et fagligt miljø det kan være et erhverv som landbrugs

få nogle nogle personer og en arbejdskraft som

en høj uddannelse som passer lige præcis til det som

det lokale område altså landdistriktet nu nu efterspørger

konkrete kriterier der må da være et eller andet hvor man kan sige at inden for de her områder

rammer landdistrikterne rimelig godt hvis hvis de nu

spørgeren ikke har mere indflydelse i sit eget parti

aktstykke som er vedtaget i folketingets finansudvalg og det handler lige præcis om den centralisering som bekymrer spørgeren det stemte mit parti venstre imod fordi vi ikke ønsker

lindholm som ligger netop i det nærområde som spørgeren er så optaget af

prisen for de beslutninger som spørgerens parti har været med til at træffe

lytter en lillebitte smule bedre efter hvad der bliver svaret jeg nævnte faktisk ikke mindre end tre meget konkrete og præcise ting som den nuværende regering har taget initiativ til og det håber jeg

egne uddannelser som lige præcis er skræddersyet til deres eget erhvervsliv

og der har man jo en meget meget stærkt fødevareklynge og og der er

bare lidt nervøs for at hvis vi laver en god ansøgning om

at kunne starte og opbygge den her

vi har fået indført at man skal tage stilling til hvordan man bidrager til at sprede viden i de udviklingskontrakter som laves med uddannelsesinstitutionerne det er et nyt initiativ vi har gennemført landdistriktsvækstpilotordningen det er også et nyt initiativ og senest har vi styrket erhvervsklyngeordningen

i sin helhed hvis vi

bunker mener ministeren at

viser jo også at hvis der er grund til at tro at nogle banker bevæger sig på kanen af lovgivningen

også sådan at de finansielle institutter må stå til ansvar for

de handlinger de har lavet derudover vil jeg så også understrege at det ikke kun er et spørgsmål om at renommeet kan lide skade både som jeg har oplyst tidligere og som jeg oplyser nu

fokus på at afdække om lovgivningen

den forbindelse kan jeg også sige at jeg noterer mig at finanstilsynet har iværksat en undersøgelse hvor bankerne nu kommer til at indlevere en lang række oplysninger blandt andet om deres samarbejdspartnere

diskutere både i morgen i det samråd der er indkaldt til men også når den undersøgelse er færdig og det er min forventning at den undersøgelse

inden sommerferien så jeg synes sådan set at

det er meget positivt at etik fylder meget i den offentlige diskussion jeg tror man kan sige

erhvervs og vækstministeren også erklære sig enig med sin kollega i at de der udnytter markedsøkonomien til det yderste

for lovens rammer så kan man altid diskutere om det er etisk korrekt det er mere en personlig oplevelse

personlig smagsdommer jeg synes det er vigtigt at sige at så lang tid man overholder de regler der

er man jo på sikker grund men så kan forbrugerne jo så vælge om man ønsker at

det er jo blandt andet ud fra den offentlige diskussion og det renommé som bankerne

i sin gode ret til at gøre det så kan man altid mene at det er forkert

noget der er strafbart så lang tid lovgivningen

at indføre grænsekontrol og jeg tror bare man må

snuptagsløsninger i den helt ekstraordinære situation som vi i danmark skandinavien og

en fælles udfordring og det kræver indsatser både nationalt men også på europæisk plan i europa er antallet af irregulære migranter

siden vedtagelsen af eu tyrkiet erklæringen den attende marts og vi kan også se at

det er meget vigtigt at sige at presset på europas ydre grænser fortsat er meget stort

at det jo i høj grad også og det synes jeg er helt afgørende og vigtigt at få sagt risikerer at komme til at stige meget igen når vejret bliver bedre altså når vi kommer lidt længere hen

i i danmark så man skal ikke tro at presset er taget af danmark faktisk tværtimod så kan man spørge sig selv om vejen frem så er

der ligger i spørgsmålet og der mener jeg

et af de steder hvor vejene skilles imellem dansk folkeparti og regeringen

med en vis tilsnigelse en ung af den fri bevægelighed i europa og jeg må sige

når man ser på det så at har skabt stor velstand og udvikling landene imellem men også en forståelse for kulturerne tværs over

det er vigtigt at vi fortsat har fri bevægelighed i europa men man må så også

men især også fremadrettet

for at ministeren nævner at der ikke er nogen snuptagsløsning

skal der vel gøres et eller andet i fremtiden såfremt den europæiske løsning viser sig ikke at

tænker jeg at man måske kunne efterlyse en lidt mere

tidshorisont for hvornår

vil vi i hvert fald komme til at se grænsekontrol i en række europæiske lande

i en situation hvor vi hvis presset bliver større

skalere grænsekontrollen op og vi kan i sidste ende også indføre et transportøransvar a la det svenske men dér er vi

så indtil videre har vi jo sammen med dansk folkeparti kan man sige gennemført en række opstramninger på vilkårene for de asylansøgere der kommer hertil for at begrænse antallet

havde

at man kan sætte en dato på nu kan

lidt mindre tilstrømning til danmark end

nå at ændre sig endnu men det siger jo også bare at man

ikke ud fra en dato kan sige hvilke tiltag der skal tages man kan sige hvilke tiltag der skal tages ud fra den situation som

spørgeren hvad jeg har svaret den tredivete marts svarede jeg at i vinteren to tusind og fjorten lagde venstre sammen med de andre borgerlige partier pres på den daværende sr regering for at få genforhandlet og billiggjort energiforliget omkostningerne til

vi havde aftalt i to tusind og tolv

lavet en vækstpakke i sommeren to tusind og fjorten hvor pso afgifterne blev lettet med tretten

milliard kroner frem mod to tusind og tyve nu ser pso afgifterne atter ud til at overskride de forventninger som vi havde dengang energiforliget blev indgået i to tusind og tolv alene frem mod to tusind og tyve vil pso afgiften være cirka seksten milliard kroner højere end forventet da energiforliget blev indgået dette bliver vi

til at reagere på det er det eneste ansvarlige at gøre der skal samtidig findes en langsigtet løsning på

pso afgiften inden udgangen af i år og vi har altså en kæmperegning

der skal samles op det er en fælles regning som et meget bredt flertal folketingets partier har et ansvar for partierne var ansvarlige i to tusind og fjorten da vi billiggjorde energiforliget for at sænke pso afgiften med vækstpakken to tusind og fjorten i oplægget til vækstpakken skrev sr regeringen selv at stigende pso vil fordyre dansk produktion og udgøre en hindring for vækst især i industri og fremstillingserhvervene derfor var jeg glad for at de var ansvarlige og tog ansvar for at bringe pso omkostningerne ned og jeg håber at de nu

i regering

jeg svarede den tredivete marts og det mener jeg stadig

at jeg har fuld forståelse for behovet for at der hersker en høj grad af sikkerhed og forudsigelighed om de energipolitiske rammer i danmark det ligger regeringen på sinde at der fortsat er sikkerhed om grundlaget for de fremtidige investeringer i grøn energi i danmark det er med til at skabe produktion

tv stationer og sagde at man muligvis skulle genåbne energiforliget og at man nu vil tage en diskussion om det skabte det jo naturligt nok en stor usikkerhed det gjorde at nogle af de virksomheder som faktisk allerede har brugt millioner på at blive prækvalificeret blive klar til at byde på

kystnære havvindmølleparker som skulle have budfrist her i starten af april var det faktisk har brugt en masse penge og så er det utrolig

på baggrund af de meldinger der kom tilbage fra os andre i i forligskredsen vi sagde at vi gerne med til at diskutere hvordan vi kan hjælpe nogle af de enkelte virksomheder som er konkurrenceudsatte og som derfor kan stå med et problem vi vil også gerne være med til at diskutere

men vi vil ikke aflyse ting som folk allerede har brugt penge på at sætte i værk vi vil ikke

samme grund var det jo med stor forundring at man så for ganske få dage siden kunne se at ministeren igen gik ud og sagde at vi måske skal aflyse ting som sådan set skulle have været i bud allerede her i starten af april

på den baggrund at vi er nødt til at spørge igen kan de virksomheder som faktisk allerede har brugt pengene på at komme i gang med projekterne blive prækvalificeret som allerede har investeret millioner regne med at de ting der var aftalt i energiforliget står ved magt og at en

er jo baggrunden for at vi helt i lighed med hvad den daværende regering gjorde i to tusind og fjorten sætter os ned sammen med forligspartierne får en drøftelse af hvordan vi kan håndtere den her regning og der er det min helt klare forventning at også spørgerens parti vil tage

aflysning af ting der allerede er sat i søen og sat i værk

spørger ministeren

forstå ved det kommer der ikke noget klart svar

derfor at virksomhederne står derude og tænker at hvad skal vi egentlig investere i tillid til det er vanskeligt det har ellers været styrken i dansk energipolitik men selvfølgelig er det vanskeligt hvis man ikke kan få manet den usikkerhed i jorden så det vil

sandheden er jo at den sidste havvindmøllepark vi har givet grønt lys til blev to

billigere end vi havde regnet med i to tusind og tolv så det er jo ikke rigtigt det er

at støttebehovet er højere end vi regnede med fordi elprisen er lav men det vi egentlig efterlyser i alt det her røgslør er jo at ministeren siger

milliard kroner hvis ikke jeg som minister forholdt mig til det satte mig ned og tog en samtale med forligskredsen

det er en god udvikling er mulighed for at gøre det her på en billigere måde så synes jeg ikke at jeg tog ansvar som

produktion og anvendelse af avancerede biobrændstoffer alene baseret på private investeringer og eventuelle eu tilskud analysen er forankret i en tværministeriel arbejdsgruppe fremme af specifikt andengenerationsbioætanol baseret på private investeringer er en central del af analysen

med hensyn til økonomiske og produktionsmæssige aspekter i den sammenhæng har der også været afholdt møder med mec jeg skal naturligvis understrege at rapporten ikke alene omfatter forhold der specifikt

været vigtigt for de lokale kræfter altså dem der har penge på højkant i holstebro

få den her afklaring derfor var det egentlig glædeligt synes jeg da ministeren sagde

et spørgsmål fra undertegnede i januar at nu ville man lave en rapport og man ville sørge for også

inddrage de interessenter og det er jo det

man kunne læse for et par uger siden i avisen at der var nogle i venstres folketingsgruppe som havde et udkast til den her rapport som cirkulerede og som som udtalte sig lidt om hvad der stod i rapporten men folkene i holstebro hos maabjerg havde indtil videre kun

jeg er sikker på at ministeriet tager deres arbejde og inddragelsen alvorligt men men det som vi vi selvfølgelig venter

nogle politikere der går rundt og diskuterer en rapport som dem det også handler om og som har pengene på højkant i holstebro

om ministeren mener at man egentlig har fået skabt det fælles forudsætningsgrundlag eller som ministeren sagde til undertegnede tidligere at

mener ministeren at det er sket i tilstrækkelig grad og at man derfor har en fælles forståelse for og om hvorvidt maabjerg kan realiseres og i givet fald hvad omkostningerne er og hvad gevinsterne er

skabt en løsning for regeringen er det helt afgørende at den analyse der skal færdiggøres det beslutningsgrundlag der skal færdiggøres er så godt som overhovedet muligt jeg kan også understrege over for spørgeren at mec har været inddraget de virksomheder og personer som er beskæftiget med det her projekt har været inddraget og deres viden

træffe en beslutning inden den første juni sådan som vi nu senest har hørt fra holstebro hvis vi får en beslutning

gerne både søge om udsættelse af fristerne men så

det går i gang og så vil man gerne realisere projektet så vil man gerne skabe de arbejdspladser men hvis ikke man får en afklaring politisk i folketinget

er flere partier i folketinget der har sagt at de gerne vil støtte op om det her vi vil også gerne fra

støtte op om det her og derfor håber jeg at ministeren kan give den afklaring

det ville jo give lidt mere ro i maven i holstebro hvis man vidste

gengæld ser på udviklingen i værdien af landinger

oplevet et større fald i værdien af de landede fisk end det har været tilfældet for andre havne i kattegat det er vigtigt for mig at gøre klart at de lukkede områder blev indført fordi torskebestanden i kattegat var på et lavt niveau i to tusind og otte og der var behov for at sikre bestanden derfor glæder det mig meget at torskebestanden i kattegat i dag er i klar bedring det viser at den samlede indsats for bestanden har båret frugt jeg mener at der nu er grundlag for at se på lukkeperioden så alle områder kan være åbne en del af året herunder også det permanent lukkede område så fiskerne igen får mulighed for at fiske i området men det kræver at vi finder enighed med svenskerne og ideelt set også med tyskland

der har ramt danske fiskere særlig hårdt resultatet af forbuddene

kattegataftalen mellem danmark og sverige kan ses i situationen for den danske fiskeriflåde i dag fra to tusind og ni var kattegataftalen mellem sverige og danmark trådt i kraft og frem til i dag har fiskeriflåden oplevet et markant fald det fremgår for eksempel af eus egne tal at den danske fiskeflåde frem til to tusind og tretten er blevet halveret til

to og fyrre fartøjer

ingen tvivl om at kattegataftalen har betydet at det har været svært at være fisker i de ramte områder det har ikke gjort bedre at tyske fiskere har kunnet fange torsk i forbudsområdet som det passede dem det kan godt være at de tyske fiskere har

det har der ikke været kontrol med da det kun er danske og svenske fiskere der har været en del af aftalen og dermed været omfattet af fiskerikontrol det må være provokerende og frustrerende for de danske fiskere at se tyske fiskere fiske i de lukkede kattegatområder jeg tvivler stærkt på at det er administrative hensyn der har medført at tyskland ikke har villet deltage i kattegataftalen for aftalen er et godt eksempel på at der også er kommercielle interesser på spil når regeringen vælger at frede fiskeområder at det særlig er fiskerne i nordsjælland der bliver hårdt ramt af kattegataftalen anerkender

otte gjorde opmærksom på at bestemte fiskerihavne ville blive hårdt ramt

at det ikke kun var miljømæssige interesser og en bekymring for torskebestanden der motiverede svenskerne til at presse den daværende

til at indgå kattegataftalen og vil ministeren arbejde for at lægge pres på sverige for at få ophævet den fælles aftale om fiskeforbud

bedt om at få et møde med den svenske minister for at håndtere den her problemstilling

nogle gange kan man jo godt som fisker se en anden virkelighed end den der måske er og

enkelte tal tyskerne kan lande tre og tyve

forbudszoner vil ministeren undersøge hvor mange af de danske kvoter der ejes af udenlandske fiskere og virksomheder og vil ministeren arbejde for at ændre kvotesystemet så udenlandske fiskebåde ikke kan opkøbe danske kvoter

det skal vi have møde om med spørgerens fiskeriordfører hvor vi skal se på hvordan

generationsskifte og unge fiskeres mulighed for at etablere sig

at det er rimeligt at man bliver idømt en bøde

arter kan man ikke fiske jomfruhummere uden bifangster af torsk derfor blev området lukket for al fiskeri jeg er glad for at højesteret har taget stilling til juraen fiskerne

blev dømt i både byretten og landsretten og det betyder at der er en klar retstilstand uanset om man

det væsentligt at der er en klar retstilstand og den har

højesteret stadfæstet de lukkede områder blev indført fordi torskebestanden i kattegat var på et katastrofalt lavt niveau i to tusind og otte og der var behov for at sikre bestanden

mod alle fem danske fiskere

vi fik den endelige afgørelse på sagerne i starten af april

som jeg refererer til i mine spørgsmål til ministeren i dag så vidt jeg har kunnet læse i dokumenter i sagen er der aldrig rejst sigtelse mod de fire og tyve svenske fiskere der overtrådte forbuddet i områderne den daværende fødevareminister udtalte selv da han blev spurgt om konsekvenserne for gillelejefiskerne hvad angår de fire og tyve svenske formodede overtrædelser er der ifølge det oplyste indledt forundersøgelser sagerne beror hos anklagemyndigheden i sverige og de danske fartøjsejere og fartøjsførere er ifølge det oplyste endnu ikke afhørt af politiet

er dansk lovgivning der er blevet overtrådt fødevareministeriet er i løbende kontakt med de svenske myndigheder herom jeg vil derfor spørge ministeren om jeg skal forstå det sådan at de fire og tyve svenske fiskere aldrig er blevet retsforfulgt som de fem danske er og vil ministeren sikre

at forbuddet følges op på eu plan så vi kan sikre os at forbuddet gælder fiskere fra alle nationer eftersom det ellers ikke vil give mening

og mest sårbare natur og den er jeg optaget af at sikre i danmark udgør det udpegede natura to tusind areal otte procent på land

et intensivt udnyttet landbrugsland til gengæld har vi udpeget cirka atten procent af havarealet fordi vi med mange lavvandede fjorde og en vigtig geografisk placering i fuglenes trækruter har et særligt ansvar for naturen der det store udpegede areal på havet er forvaltet på en måde der både tager hensyn til havmiljøet og fiskerierhvervet med natura to tusind planerne foretages der en målrettet indsats for naturen i konkrete områder den målrettede indsats foretages på baggrund af data indsamlet på arealerne og er beskrevet i individuelle planer udarbejdet for de konkrete områder den målrettede indsats er nødvendig for at sikre netop den natur der er til stede i det enkelte udpegede område

og er fortsat at vi hele tiden skal have blik for om vi foretager den rigtige afgrænsning af det enkelte område det betyder også at der løbende skal tages hensyn til samfundets generelle udvikling hvor for eksempel arealernes funktion og ny udvikling

danmark har til at forvalte naturen og natura to tusind områderne

for en politisk holdning ministeren er bærer af når man i to tusind og elleve så lang tid er det jo heller ikke siden det var i forbindelse med et folketingsvalg kunne skrive at natura to tusind områderne som man altså lige nu har brugt næsten to milliard kroner på

naturelsker og bruger en masse midler på det jeg

syn på natura to tusind områderne er er de en hæmsko for vækst og udvikling eller er der tale

historiske årsager har fået indtegnet en natura to tusind linje

sandet landbrugsjord så hvis nu spørgeren vil være fair over for seerne

skylder spørgeren jo også at referere til det jeg siger også

det læserbrev som spørgeren refererer til at natura to tusind er til

jeg elsker naturen og det er derfor at regeringen prioriterer en milliard kroner på blandt andet at leve op til vores direktivforpligtelser når det gælder natura to tusind områderne men for mig er arealafgrænsning ikke hamret i

er arealer og afgrænsninger der forandres fordi vi har så massiv en strukturudvikling i det her land som vi har men det er jo ikke

i modsætning til at udvikle natura to tusind og

hvis det er noget der aldrig kan forandres

på nogle afgrænsninger så man kan skabe bymæssig udvikling og vækst

almindelig landbrugsjord er involveret i en natura to tusind tegning

man så samtidig udlægger andre arealer til natura to tusind hvor man fremmer naturen mere så er det da det eneste fornuftige at gøre det ikke mindst fordi den oprindelige intention med natura to tusind ikke var at være konserverende

fremme sårbar og beskyttet natur

natura to tusind forpligtelse og derfor sætter vi penge bag den intention vi har

vi lige har afsat men vi er også af den opfattelse at mennesker og byer skal kunne udvikle sig som følge af den strukturudvikling der er og det betyder bla

at der kan ske ændringer i forhold til natura to tusind hvis det giver mening

for at se fremad så kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren vil ministeren så garantere at natura to tusind områderne i ministerens eget program som lige er blevet lanceret ikke

jeg synes det er fantastisk at vi kan udvikle vores natur på den måde

siger blot som jeg har sagt det igennem mine øvrige besvarelser at natura to tusind i min verden

er hamret i stål eller mejslet i sten der skal være en vis dynamik i

konkret vurdering om arbejdsgiveren lever op til dette ansvar og jeg kan ikke på baggrund af medieomtale vurdere eller kommentere om det er tilfældet i den konkrete sag jeg kan imidlertid oplyse om de generelle regler på området efter hviletidsreglerne

skal arbejdsgiveren sikre at den ansatte får elleve timers sammenhængende hvile inden for en periode på fire og tyve timer herudover skal arbejdsgiveren sikre at den ansatte inden for en periode på syv døgn får et ugentligt fridøgn men hvis der er behov for tilbagevendende fravigelser af hviletidsreglerne

kan arbejdsgiver og arbejdstagerorganisationer indgå aftale om en sådan fravigelse som i en række tilfælde skal godkendes af arbejdstilsynet

der er på den pågældende virksomhed indgået en sådan aftale mellem parterne som arbejdstilsynet har godkendt i juni

femten aftalen ligner de aftaler arbejdstilsynet godkender på tilsvarende virksomheder i sammenlignelige brancher ved godkendelse af sådanne aftaler

vurderer arbejdstilsynet om de fravigelser af reglerne som parterne ønsker at indgå aftale om er sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarlige en sådan aftale kan blandt andet give mulighed for at arbejdet tilrettelægges således at der kan arbejdes i fire og tyve

dog i disse aftaler en grænse for den maksimale effektive arbejdstid på tretten timer i løbet af en døgnvagt og der skal samtidig være indrettet fælles hvilefaciliteter på arbejdspladsen herudover skal der være en bestemmelse om at en døgnvagt skal efterfølges af en hvileperiode på mindst to og tyve timer derfor vil jeg gerne slutte med at sige der ligger en klar aftale mellem parterne

og det er entydigt parternes ansvar at håndhæve aftalen og eventuelle uenigheder om aftalens håndtering skal foregå i det fagretlige system det er en af grundstenene i den danske model

man prøver at få arbejdsgiverne til at tage alvorligt

sig fleksibelt men jobbet som ambulanceredder stiller jo nogle store krav til de ansatte en redder skal være vågen og skal kunne reagere hurtigt i meget belastende situationer med voldsomme kriser ved store trafikulykker

her synes jeg at ministeren skal træde lidt i karakter

oplever stress udvikle sig

offentligt finansieret og som har vundet en kontrakt til flere milliarder

medarbejderne for

den aftale som er lavet og som selvfølgelig

systematiske overtrædelser

vi altså har en arbejdsplads der er offentligt finansieret men som samtidig med sikkerhed vil producere fremtidige patienter til det sundhedsvæsen som ambulancedriften er en del af hvad signal er det lige det sender til

og påtale hvis der er problemer med aftalen og den påtale skal foregå i det fagretlige system sådan er det og jeg kan ikke gå ind og kommentere enkeltforhold her

træde i karakter sige at uanset

hvordan en arbejdsplads i øvrigt er bygget op så ændrer det jo ikke på at hvis der er klager til tilsynet

så går tilsynet ind og vurderer

og på sin egen forunderlige måde er det jo netop ambulancedriften der er en del af sundhedsvæsenet og med garanti vil slide

noget at direktøren for firmaet siger til rederne tag selv et ansvar hvem er det der har ansvaret for at man her åbenlyst

lave de her døgnvagter på forskellige stationer sådan

virksomhedens ledelse og de ansatte ved kontrol med hviletidsbestemmelser

beder arbejdstilsynet for eksempel om at se vagtplaner og på baggrund af den samlede dataindsamling vurderer arbejdstilsynet om der foreligger overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen som nævnt i mit svar på spørgsmål ti nitten er der i

fravigelse af arbejdstidsreglerne aftaleparterne forventes at påse at aftalen overholdes og hvis der mellem aftaleparterne opstår tvivlsspørgsmål eller uenighed mellem parterne

må parterne søge dette afklaret via det fagretlige system arbejdstilsynet har således i situationer hvor der foreligger en aftale mellem arbejdsgiver og

aftalens overholdelse medmindre der er tale om arbejdsmiljøproblemer der ud fra en konkret vurdering giver anledning til uacceptable forhold og dermed er til åbenlys fare

igen vil jeg slutte med at sige at det er en af grundstenene i den danske model at parterne indgår aftaler og afgør tvister i det fagretlige system og jeg har en klar forventning om

man om hjørner med det ved at lave de her dobbeltvagter og døgnvagter

i firmaet været snu nok til ikke at sende den samme

på døgnvagt fire gange i træk på den samme station

der er på døgnarbejde på forskellige stationer så det ikke bliver opdaget af de andre kolleger

derfor kan man ikke så let

klage over det man camouflerer simpelt hen systematisk snyd med

skal være klar til en ny situation og tage sig af trafikulykker hvor der kan være kvæstede børn og

døde mennesker og de skal hente og bringe folk fra sygehusene og

overskud til at tage sig af patienterne når vi så på andre møder taler om hvor vigtigt det er at gøre noget ved stress så må det da være ministerens

at sige til alle arbejdsgivere men da især til arbejdsgivere som alene er finansieret af skattekroner det kan ikke nytte noget at i producerer fremtidens stresspatienter

sker oven i købet i en branche der også er i sundhedsvæsenet

ambulancedriften her foregår der tydeligvis systematisk snyd og på længere sigt vil redderne komme til at betale regningen

af et nedslidt helbred det kan vi stiltiende se på for det er jo tydeligt at regionen ikke kan håndtere det for dem bliver der løbet om hjørner med og arbejdstilsynet

har nogle af de stærkeste og største parter på arbejdsmarkedet her gjort og dermed har de påtaget sig forvaltningen af hviletidsbestemmelserne er der nogle medarbejdere i den pågældende virksomhed der finder at der foregår noget som ikke

foregå så ved de hvor de skal klage de skal klage til aftaleparterne og så har vi et

mellem nogle reddere der vælger at lade sig flytte rundt døgn efter døgn så ingen opdager hvor de er

jo da forklare region syddanmark at det her ikke

systematiske brud på arbejdstidsreglerne i en virksomhed der alene lever af skattekroner

de har svært ved at skaffe mandskab nok men det er ingen undskyldning for at bryde arbejdsmiljøloven det svarer jo til at man laver et tagarbejde på et byggeri og siger

at der er styr på vedligeholdelsen og togdriften på privatbanerne

men vi er mere betænkelige ved om konsekvenserne af det konkrete forslag om

staten overtage ansvaret for infrastrukturen og togdriften fra regionerne er ordentligt belyst regeringen kan derfor ikke på det foreliggende grundlag støtte beslutningsforslag nummer b halvfems regeringen har ikke noget principielt imod tanken om at samle ansvaret for den danske jernbane et sted hvis der er sikkerhed for at det er en fordel modsat

centralisere en opgave der kan varetages lige så godt decentralt beslutningsforslaget fra dansk folkeparti omfatter i realiteten en gennemgribende ændring af opgavefordelingen mellem staten og

første ansvaret for at varetage den regionale jernbanedrift og for det andet ansvaret for at vedligeholde infrastrukturen ansvaret for begge opgaver har siden år to tusind ligget hos regionerne

tidligere var amterne og er i dag fuldt finansieret gennem bloktilskud og et statsligt investeringstilskud

en række indicier på at den regionale togdrift på flere områder fungerer ganske godt de fleste privatbaner kører i dag med moderne materiel der har været en pæn passagermæssig fremgang samtidig med at der er sket en rationalisering og effektivisering

de samlede udgifter er ikke vokset siden to tusind og ti og privatbanernes enhedspriser ligger i mange tilfælde under dsbs det er besluttet at togdriften på de nordjyske jernbaner og på grenaabanen overlades til de lokale parter og endelig undersøges perspektiverne for på sigt at etablere samdrift mellem den statslige strækning

og østbanen som drives af region

drevet bedre under staten og der er også flere eksempler på at man har fundet fornuftige løsninger på at lave

baner det fremgår af beslutningsforslaget at privatbanerne skal indgå i fremtidige statslige udbud af

men det står ikke helt klart hvad de organisatoriske konsekvenser af

i øvrigt vil være skal trafikselskaberne regionerne og kommunerne fortsat eje regionale togselskaber uden at have ansvar for togdrift skal de kommunalt

togselskaber konkurrere

hvad skal der ske med det togmateriel som de regionale privatbaneselskaber har investeret i og hvad er de økonomiske konsekvenser regeringen er som bekendt ikke afvisende over for at staten udbyder togtrafik

svært at se at en overdragelse af togdriften vil være en entydig fordel og beslutningsforslaget giver ikke noget helt klart bud på en nyorganisering regeringen mener derfor heller ikke at det er oplagt at gå videre med overvejelserne om at overdrage togdriften hvis vi vender os mod vedligeholdelsen af infrastrukturen

jeg er enig med dansk folkeparti i at der har været en periode hvor der har været meget uro omkring ansvaret og økonomien for privatbanerne på tølløsebanen har vi set konsekvensen af at man fra regionens side har tøvet med at gennemføre investeringer som skulle have været foretaget for længst regeringen besluttede derfor i februar to tusind og seksten at sikre ro omkring privatbanerne med beslutningen om at ansvaret og de økonomiske rammer for drift og vedligehold af privatbanerne ligger fast og regionerne ved at de skal planlægge privatbaneopgaven

jernbanenet ikke vil medføre øgede omkostninger

at der tværtimod kan frigøres midler fra regionerne

ud fra en simpel sammenligning af det nuværende udgiftsniveau til vedligeholdelse af privatbanerne og de statslige regionalbaner kan man konkludere at en overtagelse vil indebære nogle store

meromkostninger for staten hvis udgiftsniveauet hæves til det samme niveau som banedanmarks jeg forstår godt pointen i beslutningsforslaget men jeg siger bare at hvis man skal hæve det op til banedanmarks niveau

dertil kommer en mere kortsigtet men højst reel økonomisk overvejelse hvis staten skulle overtage privatbanerne transport og bygningsministeriet har ingen særlig viden om privatbanernes tilstand men danske regioner har tidligere fremført at der også på andre baner end tølløsebanen er et efterslæb og at det årlige investeringsbehov i

og endnu højere hvis man har en ambition om fornyelse og forbedringer

at der er en økonomisk risiko for staten ved eventuelt at overtage ansvaret for banernes infrastruktur og den risiko bliver

forstærket af at staten sandsynligvis ikke vil få tilført tilstrækkelige midler ved en dut forhandling i forbindelse med en overdragelse dut altså det udvidede totalbalanceprincip afregnes i praksis efter de midler der rent faktisk er brugt og ikke efter dem der måske burde være brugt

hvad behovet er regeringen kan som sagt ikke støtte beslutningsforslaget men hvis

få et mere oplyst grundlag på området

at udvalget i stedet drøfter en undersøgelse af privatbaneinfrastrukturen og de økonomiske konsekvenser af at overdrage

infrastrukturen under den forudsætning at en overdragelse skal kunne gennemføres provenuneutralt

til trafikudvalget den femtende marts to tusind og seksten

derfor vil regeringen opfordre transport og bygningsudvalget til at tage dette til efterretning

at overdrage togdriften til staten eftersom den regionale togdrift i mange henseender fremstår velfungerende og effektivt drevet det vil så også stå i direkte modsætning til det arbejde

i nordjylland med at lade regionerne overtage ansvaret for en større del af den regionale drift samtidig

det også være et brud med arbejdsdelingen i sektoren

at fratage regionerne ansvaret for den regionale kollektive trafik og vi er bange for at det kunne give fornyet uro omkring driften på privatbanerne hvis vi åbnede den diskussion igen

fra regeringens side indstillet på at prøve at kigge på hele infrastrukturen

prøve at kigge på om der skulle være mulighed for at gøre det på en anden måde så det er vi

som netop skal give dsbs bud på hvordan man i fremtiden kan organisere dsb til måske mere trafikselskabslignende opgaver eller et movia på skinner som det ligefrem er formuleret og det er selvfølgelig med henblik på blandt andet et regime af udbud som det jo af

godt tænke mig at høre status på hvor langt man er kommet med den der rapport

hvis det gør livet nemmere for ministeren

om infrastrukturen og ansvaret for den og vedligeholdelse

kommer jo ikke

ude i regionerne så er ministeren ikke enig

er penge nok til at overdrage den her infrastruktur for

en tilstand hvor der skal mange penge til for at bringe den op på det niveau

fordi man har været meget effektiv ude i

kunne være en god idé vi fik sådan at vi havde helt fast grund under fødderne

at bringe det op på det niveau så udestår stadig væk det problem at

man skulle have de her dut forhandlinger og det er klart at der skal man i hvert fald ind og kigge på den aftale man har nemlig at man vil få efter de udgifter der har været og ikke

nogle sammenlægninger mellem dsb og nt i nordjylland

kunne jo også komme i spil på sjælland ville

det er jo hele forudsætningen for at vi kan komme videre med beslutningsforslaget som sådan synes jeg at beslutningsforslaget tjener et godt formål nemlig at få kastet lys over det her inden vi så endelig

finde ud af hvad fordele og

og en bedre koordinering mellem statslige og lokale baner til gavn for passagererne vi ved at den kollektive trafik og dermed lokalbanerne er vigtige for landdistrikternes udvikling og vækst og derfor er det også overordentlig vigtigt at vi hundrede procent sikre på at vi styrker lokalbanerne ved lovændringer og ikke svækker mulighederne for lokalbanedrift i lokalområderne umiddelbart er vi betænkelige ved den del af forslaget som omhandler overdragelse af driften til staten vi er usikre på om den del på sigt faktisk kan betyde nedlæggelse af visse lokalbaner

også usikre på om forslaget kan føre til øgede udgifter og derfor mener vi der er behov for at gå nærmere ind i økonomien i forbindelse med forslaget samtidig mener vi også

undersøgt de tekniske og materielle udfordringer ved forslaget nærmere

bruge materiellet

hovedstrækningerne er sådan at der højst sandsynligt vil blive elektrificeret mere end der allerede er

der nok ikke blive på lokalbanernes skinner og derfor

undersøgt nærmere vi mener faktisk også der er behov for en samlet strategi for hvordan man bedst udbyder togtrafik i fremtiden

tage stilling til den del af forslaget som omhandler overdragelse overdragelse af driften til staten

pointe i at staten ejer den samlede infrastruktur så den del er vi indstillet på at undersøge nærmere men som det nok er fremgået af min tale

kan socialdemokraterne ikke støtte forslaget på det foreliggende grundlag

der er for mange uklarheder og usikkerheder men vi indgår gerne positivt i en nærmere drøftelse i udvalget om hvordan man kan sikre en mere sammenhængende og koordineret togdrift mellem de statslige og lokale baner til gavn for passagererne eventuelt med overdragelse af infrastrukturen til staten vi vil derfor opfordre til at udvalget i forbindelse med det videre arbejde inddrager alle interessenter på området

for dansk folkepartis hensigt med forslaget nemlig at skabe en bedre og mere sammenhængende og effektiv jernbanedrift til gavn for den kollektive trafik og passagererne specielt kan jeg godt se logikken i at vi undersøger mulighederne for og konsekvenserne ved at der fremover kun bliver én jernbaneinfrastrukturforvalter i danmark nemlig banedanmark her findes der givetvis nogle rationaliseringsgevinster som kan og bør høstes der er dog behov for at

får belyst alle økonomiske tekniske og driftsmæssige konsekvenser grundigt inden vi går videre med at gøre staten ansvarlig for alle skinnerne i danmark herunder skal vi have afdækket om der skulle lure

staten som lige pludselig skal betales

noget helt andet er ansvaret for selve togdriften her er venstre umiddelbart ikke parat til at lade ansvaret gå fra regionerne til staten jeg anser det ikke for at være nogen selvfølge at staten skulle være specielt meget bedre

faktisk har vi en generel udfordring med at togdriften i danmark er forholdsvis dyr

som jo hvert år understøttes med store skatteydertilskud for at få driften til at hænge sammen dertil kommer at

konsekvenser når det gælder

overdragelse af driften derimod vil jeg gerne medgive dansk folkeparti at der er plads til forbedringer når det gælder sammenhængen i togtrafikken set fra passagerernes synspunkt det gælder

busdriften der altid bør understøtte og ikke konkurrere med jernbanedriften og det gælder også med hensyn til sammenhængen mellem lokalbanerne og den statslige togdrift hvor helt nye muligheder for pendlertrafik tegner sig blandt andet på sjælland men alt dette kan gennemføres inden for rammen af den nuværende ansvarsfordeling for togdriften det kræver blot politisk vilje og fokus på sagen for eksempel kunne vi fokusere på det i forbindelse med kommende udbud

som vi jo skal i gang med så det kan effektiviseres omkring to tusind og tyve der er det helt oplagt at se på om der er nogle helt nye muligheder for at lave en fornuftig sammenhængende

derimod ser jeg meget frem til udvalgsbehandlingen

lægger op til en nærmere undersøgelse af konsekvenserne ved at overdrage ansvaret for jernbaneinfrastrukturen

regionerne og når man har et ønske om at lukke noget så er det vel fordi man synes det ikke fungerer at

eneste der formår at drive

lokalbanerne ifølge herre kristian pihl lorentzen og der synes jeg måske bare at jeg

om udbud

sags skyld sagtens være trafikselskaberne med det nuværende materiel

organisere vores drift af sygehuse på og så videre så vi har ingen aktuelle planer om at

om regionerne er bedre end staten jamen jeg har bare ikke sådan umiddelbart tillid til at det bliver billigere hvis staten overtager det her men jeg er helt med på det der med jernbaneinfrastrukturen og

konsekvenserne af forslaget som også de tidligere ordførere

sympati for tankerne om at jernbaneninfrastrukturen samles under staten altså under banedanmark men jeg ved også at der er nogle privatbaner som ikke er begejstret for tanken og det bør selvfølgelig undersøges hvad betænkelighederne bunder i jeg er overbevist om at nogle nok finder at banedanmark er svær at bakse med og ikke lige til at flytte

niveaufri udfletning ved ringsted smidighed og åbenhed er måske ikke lige banedanmarks spidskompetence desuden er der jo helt klart

ved det som også transportministeren

at banedanmark besidder en enorm ekspertise når det handler om jernbaneinfrastruktur

at man ikke samler viden og erfaring ét sted ikke mindst i betragtning af jernbanenettets størrelse i dette

enhedslisten har bestemt også sympati for at samle jernbanedriften under staten men jeg er ikke helt sikker på at dansk folkeparti og enhedslisten har helt den samme opfattelse af hvordan det skal gøres og hvordan det skal se ud intentionerne fejler imidlertid ikke noget nemlig at skabe sammenhæng og bedre koordinering i den kollektive jernbanetrafik det er hårdt

igennem lang tid slået til lyd for at organiseringen af togdriften blev samlet ét sted nemlig under staten om det så skal være under dsb i en eller anden ny udgave eller under trafikstyrelsen eller i form af en helt ny organisation

man jo diskutere enhedslisten synes jo

når vi i forvejen har en statslig organisation som har forstand på at køre tog så var der måske ikke nogen grund til at opfinde noget helt nyt men blot at

eksisterende organisation hvis det er det der skal til især da hvis man skal tilpasse sig

lad mig her understrege at det bestemt ikke er vores opfattelse at jernbanen skal deles op i pakker som udbydes til lavestbydende

som så skal omfatte de statslige lokalbaner bliver det jo så til så foretrækker vi trods alt at det bliver de regionale trafikselskaber der kommer til at køre tog regionalt

på offentlige hænder som det for eksempel sker i nordjylland udbud uden at der sidder et statsligt organ og styrer det vil betyde en fragmentering af jernbanedriften som vil have den stik modsatte virkning af det som b forslaget i virkeligheden tilstræber nemlig sammenhæng og koordinering med henblik på et

med her at gøre opmærksom på jeg var lidt inde på det i mit spørgsmål til ministeren at der i dsb kontrakten

aftale om faktisk findes et par ret fyldige afsnit om udbud som i en vis udstrækning lægger vægt på de samme ting

i afsnit fem i kontrakten fremgår det nemlig at dsb skal fremlægge en analyse af dsbs organisering med henblik på situationen med udbud

med henblik på at dsb skal udvikles til at foretage trafikselskabslignende opgaver og således fortsætte som et slags movia på skinner

var ikke mindst enhedslistens fortjeneste i forhandlingerne i et forsøg på netop at bevare den statslige styring

viste at regionen og for den sags skyld også movia

det er fremgået at regionerne ikke bruger alle de penge de

bloktilskud til drift af deres lokalbaner hvilket bekræfter dels at regionerne har en anstrengt økonomi dels at de ikke prioriterer lokalbanerne så højt som de burde det er svært at vurdere om økonomien ville være hjulpet i statslig regi når vi har en regering i øvrigt understøttet af dansk folkeparti som helt klart ikke prioriterer kollektiv trafik og jernbanedrift således blev regeringsperioden jo begyndt med at nappe tre hundrede million kroner fra dsb og man fortsætter med at spare på banedanmarks budgetter så både vedligehold og nyanlæg forsømmes og togfonden

dansk folkeparti jo på vild flugt væk fra men der er gode tanker i b forslaget som giver anledning til fælles drøftelser

med de mange interessenter der rører i gryden med kollektiv trafik

i gryden med jernbane om en gang for alle at få taget hul på den byld der hedder at der er alt for mange der blander sig her

få samlet styringen ét sted må være formålet dsb kontrakten kunne passende være anledningen når dsb fremlægger sin analyse for organiseringen i tiden efter togfonden dk frem mod to tusind og tredive det skulle efter kontrakten allerede være sket

én statslig infrastruktur

oven i købet måske give nogle bedre private udbudsmuligheder omvendt har vi svært ved at se fidusen i at vi på nuværende tidspunkt også skal overlade togdriften til staten og

dette skulle blive resultatet som det allerede er nævnt

har privatbanerne faktisk været igennem en række solide rationaliseringer og klarer sig fint på de relevante

de har faktisk også bedre materiel at køre med end

i øvrigt ikke helt enkelt at garantere samme driftsøkonomi som i dag eller bedre driftsøkonomi som det fremgår af forslaget ligesom det umiddelbart er svært at se hvorledes det organisatoriske setup er tænkt jeg tænker her på hvem skal eje togselskaberne hvad med ansvaret bør ansvaret ikke følges med ejerskabet

grundlag ikke vurdere de endelige konsekvenser af forslaget det er jo ret beset en forholdsvis stor beslutning der lægges op til som også enhedslisten var inde på så vi vil derfor gerne være med til

få analyseret mulighederne i ministeriet med henblik på at overdrage

og sådan set kun denne del idet regionerne trods alt ikke er nedlagt endnu vi forstår også på ministeren at der kan være nogle knaster

der skal kigges nærmere på men vi vil som sagt gerne arbejde positivt

at blive klogere på de muligheder og de perspektiver der kan ligge i beslutningsforslaget eventuelt ved

vi er meget interesserede i at få undersøgt yderligere og få inddraget endnu flere aktører

i arbejdet med at finde ud af hvordan vi får

forbedret de offentlige transporttilbud

overføre infrastrukturen til det statslige men vi ser

at overføre driften både i forhold til det økonomiske og

rigtig godt nu så det er klart at vi skal tage kloge beslutninger men vi er

danmark er at man ikke har investeret i og vedligeholdt jernbaneinfrastrukturen tilstrækkeligt i årtier hvis ikke næsten et helt århundrede

i gang med at udskifte signaler der er fra nitten tyverne

transportudvalget og i aftalepartierne bag

der er så langt bagud

kim christiansen for igen og igen at tage de her baner

gribe i egen barm at da vi lavede togfonden og nogle af de her mange investeringer havde vi simpelt hen ikke fokus nok på de jernbanestrækninger som ligger i

vi må se hinanden i øjnene og sige det kunne vi godt have gjort bedre og været mere opmærksomme på det er jo især de to regioner her på sjælland region hovedstaden og region sjælland som har rigtig mange kilometer jernbane

godt forstå at man sidder på sjælland og siger nå der er så nogle jernbaner

i sønderjylland nordvestjylland og nordjylland som er statslige og som kører ud i landdistrikterne dem har man investeret i dem har man løftet det er vi i radikale venstre rigtig glade for men derfor kan

man sidder i nykøbing sjælland

nakskov og siger hvad så med den bane der går op til os

den ligger så under regionerne derfor mener

i radikale venstre ikke at den helt store

om regionerne har nogle baner eller ej nej det er hvad for nogle rammevilkår hvad for nogle investeringsvilkår

burde diskutere

diskuterer vi jo mest hvad for nogle ting i den her togfonden dk man skal spare væk og det er vi meget ærgerlige over i radikale venstre

dem har jeg ikke med ned i salen men jeg synes

at regionerne har nogle baner vi synes

fra staten og ud til regioner og kommuner

hvordan køreplanerne skal se ud

sjælland har overvejet at lukke den bane der hedder tølløsebanen som er en af de her baner der

ikke er blevet vedligeholdt tilstrækkeligt og det gør jo at det er skruen uden ende fordi det bliver dårligere og dårligere og så kommer der færre passagerer og dårligere økonomi og så går det én vej det var en af de ting jeg synes vi godt kunne sætte os ned og prøve at diskutere hvordan kunne man hjælpe region sjælland med nogle af de her landdistriktsbaner eller hvad vi skal kalde dem men man glemmer så også helt de regioner

går rigtig godt det er mit indtryk at region midtjylland

nordjyllands trafik gør det rigtig godt med de baner de har

vi ikke beslutningsforslaget men vi vi støtter rigtig meget op om om dansk

og særlig herre kim christiansens årelange indsats for at sætte de her

der blev sagt er der

spredt ud på flere organisationer taget i betragtning at danmark ikke er større end det er og at jernbanenettet i danmark hverken lokalbanenettet eller det statslige

jeg synes vi skal diskutere er om de får penge nok til det og det tror jeg

helt klart prioriterer busserne

fordi busserne er nemmere at have med at gøre om jeg så må sige

excelarket og så er der nogle der synes komme af med det

om at komme frem og mindre om hvilke selskaber på hvilke måder man får betjent strækningerne de lokale baner der drives af regionerne giver jo altså nogle udfordringer men også nogle fordele for

lokale demokrati sf støtter fortsat lokal indflydelse på togdriften men vi er jo meget åbne over for at se på om man kan samle ekspertisen bedre

ser vi gerne på det men vi deler ikke dansk folkepartis ønske om at benytte den øvelse til muligvis at sende flere ydelser i udbud

togdrift og busnettet vi synes der er rigtig mange gode tanker i

spiller en stor rolle i forhold til jernbanedriften i

danmark og det kan godt være at der er et behov for en en bedre koordinering men når

det giver mest mening at det bliver

at vi lige samler op på det

er blevet tilkendegivet som jeg ser det kunne der nok godt skabes en bred enighed om at man får flyttet den her infrastruktur over

i dag har man faktisk ud over banedanmark

de lokale regionale selskaber lokale tog på sjælland nordjyske jernbaner midtjyske jernbaner vestbanen i sønderjylland som også

må alt andet lige blive dyrere

papirer fra transportministeren på at man i dag overkompenserer regionerne de bruger simpelt

vil have det her som bloktilskud

det var jo også en rigtig god øvelse fordi så kunne man

fået lukket nogle lokalbaner det blev heldigvis forpurret

ros for at

jeg håber at vi i i udvalgsarbejdet i hvert fald kan få en enighed om at undersøge det her nærmere det forstod jeg også på ministeren og

er jo bare at kontakte de fire regionale togselskaber

og så må vi kunne sende nogle folk ud at undersøge

det håber jeg er en kort proces så vi ikke får et eller andet årelangt udvalgsarbejde

rigtig godt det gør de og det her er ikke en kritik af den måde som privatbanerne bliver drevet på for det gør de rent faktisk rigtig godt mange steder problemet er at de måske ikke kan få lov til det

det var egentlig ikke fordi dsb eller staten skulle til at være togoperatør på de her lokalbaner det var mere at ansvaret lå et andet sted end ude hos

der er min pointe i forslaget så vi vil ikke overføre driften

vil gerne flytte ansvaret for hvem der skal køre derude og og det kan så være i form af udbud det kan også være movia der gør det det kan være alle de nuværende aktører

det ikke sådan lige er dagsformen der bestemmer om man gider drive en lokal jernbane

befolkede områder eller eller om man ønsker at nedlægge den og sætte busser ind så det er egentlig er vores intention det håber jeg og det har jeg også forstået på alle ordførere at vi kan arbejde positivt med i i udvalgsarbejdet og måske lande en fælles beretning hvor vi beder ministeren om

sætte gang i transportministeriet

ej det er op til den enkelte region og det synes jeg er problematisk

lad mig med det samme slå fast at dette udgangspunkt for enhedslistens

ikke er i overensstemmelse med virkeligheden fakta er at der i danmark sker en meget klar påvirkning af

i den grønne omstilling omstilling det betyder bla

fastlægge ambitiøse mål og politikker i fællesskab og

skal tage en væsentlig del af ansvaret for at indfri de mål danmark er jo også allerede nu omfattet af eus mål om at reducere eus samlede drivhusgasudledninger den samlede reduktion fordeler sig på den kvoteomfattede sektor hvor der ikke gives nationale byrder for fordelingen og på de ikke

hvor der skal udmåles nationale byrdefordelinger danmark forventes at opfylde sit mål i to tusind og tyve for den ikkekvoteomfattede sektor det byrdefordelte mål for

og det forventes at europa kommissionen fremlægger forslag herom medio to tusind og seksten hvorefter en aftale skal forhandles færdig lige nu er det derfor ikke det rigtige tidspunkt at beslutte nye nationale

regeringen bør afvente at europa kommissionen fremlægger forslag til en byrdefordeling fleksible mekanismer til handel med udledningsrettigheder med videre når der foreligger en aftale om byrdefordelingen er det efter regeringens opfattelse

træffe beslutning om hvad vi skal gøre nationalt herved får vi mulighed for at finde de rigtige omkostningseffektive løsninger som også vil være holdbare på lang sigt vi har intet ønske om at lave løsninger som allerede efter et år eller få år kan vise sig

være uhensigtsmæssige i en større sammenhæng fordi forudsætningerne har ændret sig regeringen kan på den baggrund ikke støtte

så er der vel et eller andet sted et problem

kommer man jo måske ikke rigtig nogen vegne

at opnå de klimamål som vi dels har sat os nationalt

er fremlagt gang på gang mere eller mindre

mange kommissioner på forskellige områder der har været nedsat og som jo ret entydigt peger på

europa kommissionens udspil og de forhandlinger og aftaler der følger efter jeg tror sådan set det er sådan at når man sidder med ansvaret for det kan man godt se at det er den rigtige måde at gøre det på så vi ikke laver noget forkert inden vi har set

regeringens syn på det her spørgsmål

mærke til her den anden dag at transportministeren var ude at cykle med den amerikanske

når man så kigger på enhedslistens otte og tredive forslag

af helt konkrete konkrete forslag

meget begrænset hvad der er af cykelforslag undrer det ikke transportministeren at man ikke når man nu

mange forslag har levnet mere plads til cykler og også medtaget en videreførelse af cykelpuljen som vi ved er noget af det der har virket allerallerbedst undrer det ikke ministeren at enhedslisten ikke har lagt mere vægt på det når vi ved hvor stor en forskel det gør klimamæssigt men jo også sundhedsmæssigt trængselsmæssigt og muligt andet

vi var børn fordi vi skulle fra ét punkt til et andet og det var så den mulighed man havde for

at det i hvert fald er en vigtig del at have med fordi cykling har haft stor succes og vil få det og det vil det både turistmæssigt men også motionsmæssigt og sundhedsmæssigt og vi har jo sammen virkelig sat det på dagsordenen gennem årene og det synes jeg da vi skal fortsætte

for øjeblikket altså både om støjpuljer og for den sags skyld også veje og andre ting men altså jeg synes stadig væk vi skal have fuldt fokus på cykling

det er godt at se at der er rigtig mange andre der har det uden at vi måske behøver at understøtte det

behov for at vi politisk får sat fokus på at få lavet en

omstilling derfor er vi

for at diskutere de her mange ting sammen med enhedslisten og vi har læst forslagene igennem jeg vil nok sige at

det bærer en smule præg af at man har taget stort set alt godt fra havet med der er usædvanlig mange forslag med i

forslag med vi har forsøg med vejbelægning med lav rullemodstand

forslag om energirigtige dæk fremme af hjemmearbejdspladser og sågar også

fossilfri togdrift på ikkeelektrificerede togstrækninger så man har altså været rundt i alle hjørner og man ser lidt for sig at man har siddet på et gruppemøde hos enhedslisten og haft

skiftedes til at komme med energirigtige forslag mens guitaren er gået rundt og på et tidspunkt

man ser for sig at man har sunget rundesang rundesang alternativet synger den næste sang og så har man

er rundt i samtlige hjørner det er sådan en ønskebrønd på størrelse med det røde hav

det gør jo også at det kan blive vanskeligt for et parti som

jo som eksistensgrundlag har at vi skal lave holdbare aftaler som danskerne kan regne med vi vil gerne lave brede forlig i folketinget som

eksistere også selv om vi skifter

meget bredt forlig også med dansk folkeparti i blå blok

det fortæller lidt om hvor vigtigt det er at man ikke bare finder på forslag og skriver dem ned og diskuterer dem i folketinget men at man også laver brede holdbare forlig som vi kan regne med

fremsætte det ene beslutningsforslag efter det andet med mange gode og sympatiske forslag og der er vitterlig mange gode og sympatiske forslag her så også presser

for at den til enhver tid siddende regering laver brede forlig langsigtede strategier som danskerne kan se sig selv i når det er sådan at enhedslisten for eksempel foreslår at vi skal

kørselsafgifter eller det der også andre steder bliver kaldt for

og måtte trække forslaget det var en kedelig oplevelse for os men det fortæller noget om at vi jo godt er klar over at vi er nødt til at gøre noget målrettet for

dæmpe den trængsel der er navnlig i de største byer men også at prøve at regulere sådan

at man får mindre bilkørsel de steder hvor

det er mere oplagt at køre kollektivt

men jeg tror ikke det nytter ret meget at vi stemmer for et beslutningsforslag og så sidder vi i et mindretal her i folketinget og luner os ved lejrbålet over at nu er vi kommet med et forslag men det er ikke noget der bliver vedtaget det er ikke noget man kan regne med det er ikke et forslag som kommer til at virke ude i virkeligheden

at indkalde til forhandlinger hvor vi kan diskutere de her ting

vi dog være enige om at transportsektoren er en af de mest forurenende

rigtig gode sympatiske forslag som vi fra socialdemokratisk side sagtens kan se noget positivt i

når vi ved hvor meget man kan udrette med for eksempel cykelpuljer

det er lidt uvist hvad den siddende regering foretager sig med den grønne forligskreds og med den cykelpulje der har været der med flere hundrede millioner kroner til fremme af cyklisme at man så ikke fra

for vi ved som ministeren var inde på

er rigtig mange som da de var børn cyklede til og fra skole men i dag er det tal faldet ret dramatisk mange bliver kørt i skole i dag

der blev kørt i skole i dag er vi helt

på en fjerdedel der bliver kørt i skole rigtig mange der skal til og fra arbejde vælger i dag at tage bilen i stedet for at tage cyklen så hvis vi skal fremme hverdagscyklismen skal vi have en cykelpulje der sætter fokus på det her så der er bedre faciliteter brede nok cykelstier til at man kan være der at der ikke bliver kø på cykelstien at der er ordentlige parkeringsforhold

mulighed for at få repareret og lappet sin cykel mulighed for at få luft i dækkene og alt muligt andet

når nu enhedslisten ruller alle de her mange forslag ud havde været mere plads til til cyklisme

indrømme men

positivt at enhedslisten sætter den her dagsorden dejligt at vi får lejlighed til her i folketinget at diskutere grøn transportpolitik

men det er altså at få lavet brede aftaler her i folketinget som er langtidsholdbare og aftaler hvor partierne

hvad de aftaler nu står

ordfører her og hoster og er på vej op på talerstolen og er klar

tiltale men det er jo ærgerligt

allerede på vej ud af døren og er fra aftalen igen

der gør at det bliver svært for danskerne at regne med når vi har aftalt noget på christiansborg så lad os lave brede langsigtede aftaler der holder frem for at lave en række beslutningsforslag som undskyld det er virkelig ikke for at være negativ eller noget som helst

bliver lidt paradekørsel med tom vogn når man bare tager alle de her forslag og ruller

at være mere fokuseret og lægge mere op til at

derfra ikke dem alle sammen men næsten dem alle sammen og fremlagt

for transportsektoren den omstilling som også ordføreren er helt enig i er så nødvendig

som åbenbart af en eller anden årsag skulle have været hemmeligholdt

og der er så de her forslag

havde læst alle forslagene op så var taletiden gået alene med det

skitsere at vi synes det er positivt at man kommer med det her vi havde bare gerne set at man var mere fokuseret havde mere med om cykler

opfordret til at vi går i nogle konkrete forhandlinger om langtidsholdbare strategier

her er jo en opsamling af de mange mange forslag som vi har set igennem ja jeg ved ikke hvor mange år ti år måske fra diverse kommissioner og som er en samling af de

hvad vi kan gøre det er hele formålet med at fremlægge det her

vi tror ikke at regeringen har ret meget fokus på det her det er derfor vi har brug for at vi i fællesskab presser regeringen til at gøre noget mere af det der er rigtigt frem for ingenting at gøre som

virkelig at det er holdbart når man holder krampagtigt fast

nu står lysende klart at finansieringen var det rene fatamorgana

forudsat som finansiering ude fra nordsøen

at meget af den togdrift vi har i danmark er noget der hører nitten halvfjerdserne til hvis man rejser til andre lande

det var i al beskedenhed de vi prøvede med et bredt flertal i folketinget at lave om på med togfondsforliget det var holdbart at gå i den retning så kan man diskutere finansieringen den bliver vi jo ikke enige om

vi synes da det er bilernes tur nu

investere i jernbanen

vi finde pengene et andet sted men der har dansk

løbe fra det hele så vi kommer ikke til at få tidssvarende jernbanedrift og det synes

mere op i end store forkromede planer ingen tvivl om det

også derfor det er så ærgerligt at venstre så ikke vil indkalde os til et forligsmøde hvor vi kan diskutere hvad gør vi så hvis i synes vores plan er for stor og for forkromet så lad os da mødes og tale sammen om at gøre noget der er nødvendigt og det er for eksempel at få elektrificeret jernbanedriften det ville være godt for klimaet

noget af det som enhedslisten taler om nemlig en grøn omstilling

jeg nævnte jo de ting der var på cykelområdet som noget jeg synes er

der ved vi at vi virkelig kan flytte noget hvis flere ville vælge at cykle til og fra arbejde når de for

det være utrolig godt for klima og miljø men det

til at fremme de elementer der er om

styrke den kollektive trafik

og ja vi synes også det er en helt helt afgørende debat

et kørselsafgiftssystem i fremtiden vi har ikke noget færdigt program for det og vi kommer ikke til at lægge noget frem og sige at det er det vi vil nu og her vi vil have en bred aftale i folketinget

kan lade sig gøre men ja den diskussion tager vi gerne

som en idébank til at diskutere videre og ja

får flertal for det så lad os prøve at få lavet aftaler det vi bare skal huske er så at få lavet nogle brede og holdbare forlig så vi ikke risikerer det her zigzag og penge der bliver spildt og folk der føler sig skuffet

herre rasmus prehn var efter dansk folkeparti

som kan gøre at der er en rettidighed som gør at passagererne herunder pendlerne får den service de skal have

elbiler tilskud til brint

gode ting der er også mange

vi jo allerede har lavet tiltag

cykelområdet

fordi vi skal sætte ting på standby men igen skal vi også have

remser op her koster jo rigtig mange penge

højere bøder ved hastighedsoverskridelser det må være en form for aflad for

folk der har behov for deres bil for at komme på arbejde

dyre teslaer som man så kan afgiftsfritage så en tesla kan komme ned omkring syvhundredetusind

man vil have kørselsafgifter på godstransport

at der ikke kan være fornuft i at finde en

her om ikke andet så for udenlandske lastbiler der slider på de danske veje

vi da gerne diskutere men der er mange gode tanker det er bare som om

ved kørselsafgifter både for erhvervslivet

den almindelige dansker som man så mener kan

hele det her overflødighedshorn af grønne tiltag alene et forsyningsnet til brint

jernbanens omstilling til ikkefossile brændstoffer

det ligger altså ikke lige om hjørnet der vil vi meget hellere

herre rasmus prehn var inde på diskutere

vi kan enes om at gøre her og nu og til nogle penge

vi også gerne deltage i

enhedslisten bør blive en lille smule mere konkret

der er nogen der gider at høre på at vi står her i folketingssalen og og skændes med hinanden og beskylder hinanden for

men hvis vi er enige om at der er brug for et mere tidssvarende jernbanesystem i danmark

mere tidssvarende tog så skal vi videre med at få elektrificeret vi skal videre med at lave skinneopgraderinger de steder det skal til er det så ikke underligt at regeringen stadig væk ikke har svaret på det brev vi i fællesskab sendte os der er

sendte jo i oktober måned et brev til transportministeren til finansministeren og til statsministeren og opfordrede til at man indkaldte til møde så vi kunne komme i gang med at gøre det der var nødvendigt

et lidt mindre løft og det kunne så være elektrificeringen som i hvert fald

jeg synes også materiellet er vigtigt og det

opgraderer jernbanen hvis vi elektrificerer bare for at vi stadig væk skal banke rundt med nogle gamle ic4 tog som som det kniber med at få til at køre jamen så har vi jo ikke gjort noget godt for

i dag og hører også at der er en vis utålmodighed i forhold til at at vi snart kan mødes og forhåbentlig lave en afklaring af hvad vi vil med togdriften fremadrettet og hvor mange penge vi i grunden

om højere bøder er nok mere

enhedslisten jo igennem årene kommet med rigtig mange gode forslag til

at fjerne forældede fradrag eller at skærpe fradraget for god brændstoføkonomi så man hæver grænsen fra seksten

om at der skal både pisk og gulerod til det giver de fleste trafikforskere os jo

det handler om at nedbringe transporten det handler om at nedbringe transportbehovet efterspørgslen efter transport men det handler jo også om at have nogle visioner på det her område har vi

investere i at nedbringe transporten og omstille

og hvor man har sit arbejde henne før i tiden

måske ikke ret meget længere væk end lige enten den lokale bus eller eller

noget at arbejde hundrede kilometer væk så jeg synes ikke at vi

nødvendigvis men det handler om at nedbringe transportens klimabelastning om det så foregår

udvikles nye teknologier til biler eller hvad det er tager forslagene jo

vi nået langt men ellers er vi jo langt hen ad vejen enige i mange af tiltagene

transportsektorens påvirkning af vores miljø det kan vi alle sammen have sympati for vi ønsker alle en grønnere transport men jeg må desværre konstatere at de fire forslag som de ligger er ubrugelige de vil nemlig belaste skatteborgerne og erhvervslivet uforholdsmæssig meget så det går ud

kan tilslutte mig dem der ligesom har antydet at der jo er tale om en oplistning af alt godt fra havet der så er kommet på bordet her i dag

en kilometerbaseret kørselsafgift på lastbiler det vil være en årlig ekstra afgift på flere milliarder kroner for lastbiler på danske veje og det vil gøre vores transport dyrere regningen havner selvfølgelig ude hos virksomhederne som skal producere og konkurrere med virksomheder i udlandet regningen havner ude hos forbrugerne som dermed får svækket deres købekraft og det er igen noget der går ud over vores vækst så det er jo den helt forkerte vej at gå i en tid hvor den danske konkurrenceevne for alvor er udfordret og hvor danske arbejdspladser fosser ud over landegrænsen det undrer mig at enhedslisten er så stålsat på at indføre

det også være skævvridende fordi når man laver sådan en kilometerbaseret afgift ja så er det almindelig matematik at det går hårdest ud over de egne i danmark hvor landevejene er lange det vil sige hvor der er langt mellem husene så det rammer jo knusende hårdt ude i provinsen derude hvor der er langt mellem husene så det er skævvridende for danmark og det er da det sidste vi har brug for vi har brug for vækst i hele danmark et andet forslag i den alenlange række

det giver et merprovenu med andre ord der skal trækkes endnu flere penge ud af de folk som til daglig har brug for deres bil eller deres motorcykel for at passe deres arbejde

forkerte medicin at begynde at lave ekstra beskatning af folk som er nødt til at bruge deres transportmiddel for at passe deres arbejde det er heller ikke noget der bringer danmark fremad tværtimod

men med fornuftige skridt og i et moderat tempo

hver eneste dag sker det at vi bevæger os i grøn retning det er nogle helt andre køretøjer der kører på vejene end for bare ti år siden lastbilerne er langt mere energieffektive personbiler kører rigtig langt på literen hybridbilerne stormer frem min egen svigerfar har lige købt en hybridbil

den går langt på literen og er forholdsvis billig i drift så det går i den helt rigtige grønne retning og det skal vi glæde os over derfor er tiden ikke inde til at komme med

nogle bombastiske forslag som med et slag efterlader en stor regning hos den enkelte dansker der har brug for sit transportmiddel og en ekstraregning hos de virksomheder der kæmper for at klare sig i den internationale konkurrence og så vanen tro når der kommer noget

det bringer mig til at tænke på et citat

jernladyen i england en dame jeg sætter meget stor pris på hun sagde følgende en socialist er en person der på et eller andet tidspunkt går tør for andre menneskers penge og det er jo lige præcis det

at det er et utrolig dyrt forslag jeg erkender at det er velment men jeg glæder mig over at vi bevæger os i grøn retning dag for dag med hensyn til transporten

spørgsmålet er jo om vi har tid til at bevæge os med sneglefart i moderat tempo det er jo ikke tilfældigt at man i cop21 siger at det

være op over vi er ved at nå punktet

så alvorligt som nogle vil gøre det til

kunne man blive ved med at stille spørgsmål om

sådan et verdensbillede at man tror at lille danmark som er en ø i verdenshavet med nogle ensidige danske tiltag skulle kunne løse hele klimaudfordringen sandheden er jo at det der skal til er en koordineret indsats på globalt plan det er en koordineret indsats på europæisk plan

det er vi stolte af og det skal vi blive ved med at være vi er helt i front og vi har faktisk nået de mål og mere til som vi har sat os så vi er helt i front og derfor forstår jeg slet ikke

kan jeg oplyse at vi er enige i at det er fornuftigt at styrke de nyeste teknologier så vidt vi læser

imidlertid her tale om meget bred indsats som målretter afgifts og tilskudsstrukturen til nogle bestemte og særligt udvalgte teknologier og lige den del bryder vi os ikke om

særlig rene teknologier sandheden er jo nok at den største bidragsyder og den største succes af alle teknologier til reduktion

det viser os at vi skal passe på med at udpege nogle særlige teknologier fordi vi dybest set ikke ved hvad der kommer til at virke bedst når vi så oven i købet har verdens mest uoverskuelige afgifts og tilskudssystem på hele det her energiområde synes vi heller ikke tiden er inde til

sætte nye lapper på den

hvis farve vi stadig væk ikke kan se for lapper hvis man kan sige den måde vi er derfor imod dette beslutningsforslag som vi ikke kan se hvad koster og som vi ikke kan overskue effekterne af det er der også andre ordførere der

med hensyn til b en hundrede og tres vil jeg sige

noget imod at der arbejdes med alternative transportformer heller ikke når det drejer sig om den såkaldte

løsning altså hurtigbusserne som kan være gunstige i større bysamfund og forskellige delebilsordninger synes vi også er positive vi tror meget på at nye teknologier og deleøkonomi får en helt afgørende betydning fremover og vi ser da også hvorledes det ene forsøg blomstrer efter det andet i

forsøg med førerløse biler

skal nok komme uanset hvad vi foretager os herinde når vi ikke bare siger go til dette beslutningsforslag som kan have mange positive elementer

der er drysset lidt med rund hånd jeg ved ikke om det er gået til sådan som

og guitarspil så det er svært at sige præcis hvad det her koster og nye tilskudspuljer og nye regler

som bekendt heller ikke groet i vores have det tredje forslag

indsatser der skal minimere

er en del af forslaget men der er altså også nogle tidsler som handler om nye afgifter kørselsafgifter både på person

den tunge trafik og det kan vi naturligvis ikke være med til vi har allerede slået verdensrekorden

vi synes bestemt ikke at vi skal slå den endnu en gang

som bekendt gerne gå den anden vej og beskatte mobiliteten mindre og det er da nok også den vigtigste grund til at vi

b en hundrede og en og tres endelig skal jeg sige i forhold til den øgede hastighedskontrol og højere bøder for overskridelse i b 162 nej

heller ikke groet i vores have fotovognene har for eksempel kradset næsten

statskassen og det synes jeg ikke vi skal forværre yderligere for os er trafiksikkerhed vigtigt men ikke en yderligere

men uden at de bliver beskattet yderligere som tilfældet er med med de foregående beslutningsforslag fra enhedslisten

ser jeg det mest af alt som en markering af enhedslistens politik

det er forholdsvis ukonkret hvad det vil betyde og hvordan

på forskellig vis allerede arbejder med og som vurderes løbende

omfattende portefølje af indsatser kan vi ikke bare kræve af regeringen som der bliver lagt op til men vi ser naturligvis gerne

tingene nærmere og fortsat vurderer de her

udfasningen af fossile brændstoffer

som er kommet fra diverse kommissioner herunder

produktivitetskommissionen virkemiddelkataloget fra

er jo grunden til at der ikke ligger en fuldstændig komplet finansiering af det

det er

som enhedslisten kan tilslutte sig

i transportministeriet og i diverse kommissioner som jeg

og det er da det vi håber på så vi

nævne op til flere konkrete forslag som han

kortere rundesangsfest og i mit tilfælde bliver det uden

selvfølgelig

et spørgsmål om prioritering

et spørgsmål om finansiering og et spørgsmål om et tidsperspektiv men det skal da ikke forhindre os i at tale om de steder og de dele af forslagene

gå i samlet trop og så tror jeg faktisk at vi kan lande

cirka en tredjedel af danmarks

så er det stadig stigende og vi ved også at vejtransporten står for cirka tre fjerdedele af transportsektorens

for os at se er det allermest oplagte

at der bliver budt op til dans og vi kan

de klimaudfordringer hele vores

transporten en af de meget store udfordringer vi har fordi rigtig meget af transporten stadig

fossile brændstoffer som det hedder altså på benzin diesel

være med til at lave om på lave en grøn omstilling og få transporten over på andre drivmidler så

vi er rigtig stolte over de resultater vi i radikale venstre var med til at opnå da vi havde regeringsmagten indtil for nylig der blev lavet et

meget ambitiøst klimaforlig under herre martin

i to tusind og tolv

biogas brint og strøm til transporten så vores busser lastbiler og biler kunne komme over på nogle andre drivmidler

sat støtteordninger i gang til for eksempel i at bruge biogas

ved at blive ført ud i livet

omgange afgiftsfritaget elbiler sådan at vi kunne få flere biler der kører på strøm i stedet for benzin og diesel

får brugt den strøm vi producerer fra rigtig mange

en masse resultater der trak i den

for passagererne vi

af at vi røg ud af regeringskontorerne og ikke længere er med i et grønt flertal her i folketinget for vi kan jo se at rigtig meget af det arbejde der var sat i gang er blevet skrottet

det arbejde der foregik i transportministeriet med at lave nye forslag vi kan også se at at elbiler nu

fritaget de allermindste elbiler men

og vi står jo også i en situation hvor vi mere eller mindre diskuterer

holde fast i af det vi har besluttet jeg frygter venstre er i gang med at

skære alle de frie midler der er til at kunne lave flere tiltag væk

støtte enhedslistens rigtig mange gode forslag her

de midler der er rundtomkring i forskellige politiske aftaler

der man skal tage den debat op

de mange gode forslag som vi er enige i og som vi jo også var

sat os i forhold til både reduktion

andelen af vedvarende

grøn energi har aldrig været billigere

elprisen som gør at pso afgiften er blevet højere end man troede men der har aldrig været noget budget

efterhånden det var også oprindelig i hvert fald et forslag som de radikale hyldede meget men vi må konstatere at det jo altså blev hældt ned ad brættet også af den daværende

finansiering i hvert fald de steder

hvor trængslen er voldsom hvor udledningerne derfor

der var på tegnebrættet havde en rigtig god effekt i forhold til at få mindre biltrafik i københavn men bare ikke en særlig stor effekt

ind hvis man skal starte den diskussion igen

man skal sætte sig det mål at det skal regulere trafikken og ikke sætte sig det mål at det skal give en masse penge

jeg synes det kan være en god idé for at regulere trafikken men vi ser det ikke som en skatteskrue og det

var også den uenighed vi havde dengang tilbage i

jeg tror bare at man skal være helt opmærksom på hvad det er for et formål man starter den diskussion

indsnævre vejbanen det betyder at letbanen

og halvtredstusind sparede transporttimer om året mens vejtrafikken får en øget transporttid på trehundrede

altså et minus på fremkommelighed hvorfor er radikale så vilde med at bruge fem milliard kroner på et projekt som giver dårligere fremkommelighed

det letbaneprojekt er om de kommuner den går igennem formår at lave byudvikling byfortætning

stationerne formår at få letbanestationerne til at hænge sammen med institutioner i kommunerne

hænge sammen med s togsstationer cykelparkering bilparkering og alt muligt andet der tror vi på

med metroen som jo også kom dårligt ud i de her beregninger men som har haft en meget større effekt

der har sagt det samme om det her motorvejsprojekt i

også en lang række eksperter der siger at effekten af

infrastruktur uanset om det er vej eller bane eller hvad det er er meget større end hvad der lige kan komme ind

blandt andet de modeller som herre rasmus jarlov henviser til så vi lytter også

mest mulig kollektiv transport det gør vi af hensyn til behovet for at binde danmark sammen det er også for at give borgere uden egen bil mulighed for at nå frem til uddannelsessteder

arbejdspladser men sf støtter også mest mulig kollektiv transport for miljøets og for klimaets skyld og vi er begejstrede for cyklismen en transportform

gør i dag sf synes at der i forslagene fra enhedslisten er rigtig mange gode ideer som bringer danmark i den rigtige retning både ved at fremme kollektiv transport og ved at mindske udledningen fra bilerne der er også nogle forslag som vi synes skal undersøges nærmere og hvor

de er tilstrækkelig præcist udformet ideen om en

kilometerbaseret kørselsafgift er jo en superfin idé

vi noget skeptiske ved sådan her og nu at gå i den retning afgiftsfritagelse for el og brintbiler lyder utrolig sympatisk

tror vi at finansieringen mangler så kan vi heller ikke lige gennemskue hvad

konsekvenserne bliver af kørselsafgifterne for de tunge køretøjer

men transportsektoren forurener med støj og med partikler og udleder voldsomt meget

formentlig lave nogle politiske

skabe opbakning til de forslag man laver frem for bare

i folketingssalen vel vidende at man bliver det eneste parti som stemmer for

at de dermed ikke har nogen som helst chance for at komme igennem jeg jeg synes egentlig

så udsigtsløse forslag i stedet for at arbejde holde møder med os andre forsøge at påvirke os forsøge at overtale os

det er nogle fornuftige forslag før man

karakter af en politisk markering end et reelt forsøg på at få gennemført de ideer som står i forslagene hvis jeg skal forklare hvorfor vi er er modstandere

jeg sige at det første jeg hæfter mig ved

her reelt foreslår nogle ufinansierede skattelettelser

der er forslag om en

som jo er en skattelettelse og der er ikke anvist nogen finansiering

på nogen måde foreslår skattelettelser men her er det endda ufinansieret så det kan vi ikke

et kæmpe hul i kassen det er der også for alt det andet alle de her utrolig mange udgiftskrævende forslag fra enhedslisten som vil koste milliarder af kroner uden at der er anvist nogen

finansiering men nej det er der ikke der er ikke finansiering på noget af det

hundrede og to og tres hvor man foreslår en

ikke tilhængere af vi mener at politiet har nogle meget vigtige opgaver i øjeblikket og

ikke er råd til og desværre må vi

i den ene kommission efter den anden og den ene arbejdsgruppe efter den anden

de forslag der ikke er med er man

til og vi synes jo at

hovedet i busken vende ryggen til og lade som om der ikke sker noget på

klimamæssige område derfor synes

værende begyndelsen på en diskussion om

er deciderede politiske uenigheder om mange af dem

en invitation til at komme i gang

eller hvorfor det er at der kommer så mange forslag som overhovedet ikke bliver diskuteret i offentligheden som ikke bliver taget op på ordførermøder

bliver stemt ned og de eneste der stemmer for er

ret til at gøre det men det er ikke den mest effektive måde

ting igennem på i vores folkestyre det kræver opbakning

dem man skal også arbejde for at sikre

kan vinde fremme og det må vi konstatere at de

jeg gentager at vi anser det her for at være begyndelsen på en diskussion

år også da spørgerens parti var i regering

tale om alle mulige ting

bare at tage fat i os men når man slet ikke gør det og bare fremsætter beslutningsforslag som man ved der findes et kæmpe flertal imod så ved man jo også udmærket godt at det bliver stemt ned med et brag

derfor anser jeg egentlig ikke debatten her for at

det havde vi også ventet selvfølgelig men jeg anser det

komme i gang med de her diskussioner fordi de er

det er rigtigt at de fire beslutningsforslag er fremsat

formålet er naturligvis som der er gjort opmærksom på at påvise at der er rigtig mange ting man kan gøre for at nedbringe transportsektorens bidrag

klimaskadelige udledninger

derfor ligger der så ikke mindre end otte og tredive forslag i den her pakke transportsektoren er som bekendt det helt store problembarn når vi taler

globalt

samlede energiforbrug og overstiger for eksempel energiforbruget fra de samlede husholdninger energiforbruget til transport er vokset stærkt siden nitten halvfems

er den sektor hvor energiforbruget stiger mest der var et dyk omkring krisen i to tusind og otte men ellers er udviklingen fortsat med uformindsket styrke vejtransporten står for langt det største energiforbrug til transport idet den udgør cirka tre fjerdedele af det samlede energiforbrug til transport udenrigsluftfarten udgør den næststørste post problemet er naturligvis at energiforbruget i transportsektoren

næsten totalt er dækket af fossilt brændstof og derfor udgør

som de blev fastsat ved cop21 kræver jo også en meget hurtig handling og her må transportsektoren som noget af det vigtigste også bidrage som bekendt har transportsektoren indtil nu været holdt ude

vi ved faktisk hvad der skal til samtlige kommissioner produktivitetskommissionen trængselskommissionen virkemiddelkataloget embedsmandsgruppen og så

peget på de samme muligheder for at gøre noget

transportsektorens udledninger derfor var det også godt at transportministeriet i sin tid satte sig for at samle alle de mange forslag i et slags katalog med vurderinger af deres forskellige potentialer først og

det er så sket i rapporten med arbejdstitlen

som vel nok er tænkt som et forsøg på at sige at forslag er der nok af lad os da komme i gang eller

masse værktøjskasser ikke mindre end fire vi synes

er et godt initiativ som giver os politikere et godt grundlag at træffe beslutninger på når vi skal til at omstille transportsektoren i grøn retning og det kan som sagt ikke gå

lige inden færdiggørelse og offentliggørelse og man kan ikke sige sig fri for tanken om at det er sket fordi

rapporten er ubekvem for en regering der satser voldsomt på bilisme og asfalt og vel kun hylder den grønne omstilling i skåltaler hvis jeg skal være meget grov vi synes det er synd at arbejdet med rapporten og de mange

ikke må komme til offentlighedens kendskab og derfor har vi fremsat rapportens indhold som de her

og det er altså de værktøjskasser som er omtalt i rapporten med de konkrete

beslutningsforslagene peger jo helt klart på at der er brug for mindre transport og ikke mere især den forurenende biltransport skal der gøres noget ved der er noget grotesk ved at vi har udviklet så kraftige og energiforbrugende maskiner for at flytte i gennemsnit

selv om teknologien jo rent faktisk er til stede og selv om det blev foreslået af trængselskommissionen at man skulle lave

kunne tænke mig jeg kan umiddelbart forestille mig at mange af de forslag vi har på busområdet der ligger en hel

bred opbakning ikke mindst forslaget om at genskabe nogle af de buspuljer som vi faktisk har brugt

så det skal også ses i det lys helt klart men jeg er enig med

spørgeren jeg vil også meget nøje gennemlæse referatet fra det her møde og se

egentlig er de forskellige ordførere har fremme af de konkrete forslag mellem de otte og tredive som vi måske kunne kunne samles

vidt omkring der er sågar forslag om forsøg med vejbelægning med lav rullemodstand så man er virkelig

men det undrer mig lidt når nu vi taler om det grønne

ikke har gjort mere ud af cyklismen

noget der for alvor er grønt og samtidig også sundt

er der tre cykelforslag der er noget med cykelleasing der er noget med bedre cykelinfrastruktur i forbindelse med stationer og så er der det

med cykelvenlige arbejdspladser hvorfor har man ikke

været en gigantisk succes men den nye regering har jo stoppet det her og i

og investeret i nye cykelstier og bedre skolevej

at udbrede cyklisme i det her land og vi har

at afsætte penge til både bedre cykelparkering og

det er klart det er noget der skal fortsættes

og det er uafhængigt af de her beslutningsforslag det er

set noget vi er kommet godt i gang med det er rigtigt

i et vist omfang men under den nuværende regering må vi nok konstatere at